kommissionen gennem en række evalueringer har konstateret at det eksisterende direktiv har haft meget begrænset effekt i forhold til

rent faktisk at sikre tilbagelevering af ulovligt udførte af genstande de væsentligste ændringer i direktivet og dermed også loven er at en række begrænsninger i

til de genstande som er omfattet af direktivet bortfalder og at det nu er de enkelte medlemslande der definerer hvad der er et nationalt gode i forhold til tidligere hvor det var en lang eu oplistning som skulle ændres hele tiden en anden ændring er at fristen for at anlægge sag med krav om tilbagelevering udvides

tre år efter at den medlemsstat som gør krav

en ulovligt indført genstand er et kulturgode forlænges

i lovforslaget hedder nødvendig agtpågivenhed hos den som besidder genstanden også strammes hvis man vil kunne opnå erstatning socialdemokraterne støtter lovforslaget da det jo er helt nødvendigt at vi gør hvad vi kan for at forhindre ulovlig udførsel af nationale kulturgoder for det handler jo ikke bare om

på den her måde falder i de forkerte hænder og altså også

til genstand for kriminel kommerciel udnyttelse men jo også at genstande og kulturmiljøer ofte ødelægges for eksempel i forbindelse med med ulovlige udgravninger danmark har jo også ratificeret

konvention som dækker det her område den såkaldte

stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande så også af den grund skal folketinget vedtage lovforslaget og altså med socialdemokraternes klare støtte jeg skal på vegne af det radikale venstres ordfører fru marianne jelved meddele at også det radikale

under krigene imellem vore lande tilbage i seksten hundrede tallet dansk folkeparti ønsker det civile krigsbytte tilbageleveret og har forfulgt den sag i mange år senest fremsatte vi b syv og tredive i folketingssamlingen to tusind og otte

om udveksling af civilt krigsbytte imellem sverige og danmark jeg skal opfordre ministeren til at se på forslaget fra dengang

regeringen til at indlede forhandlinger med den svenske regering om at de tilbageleverer de danske kulturskatte som de frarøvede os under svenskekrigen i seksten otte og halvtreds og seksten ni og halvtreds disse kulturskatte rummer en uvurderlig del af danmarkshistoriens sjæl og identitet og de hører derfor rettelig til i danmark danmark har vist den gode vilje

kulturgenstande tilbage til mange andre lande tilmed kulturgenstande

ved krigshandlinger men ved lovligt køb indsamling og fund et eksempel er de islandske håndskrifter og de mange kulturgenstande fra grønland hvad er det så for kulturskatte som svenskerne har uretmæssigt ja vi kan

neptumspringvandet med bronzeskulpturerne og fra roskilde domkirke dronning

der findes ufattelig mange flere kulturgenstande mon den svenske modstand skyldes at de svenske museer i realiteten vil blive tømt for kulturgenstande fra tiden før sytten hundrede tallet da det meste faktisk er røvet i andre lande men til gengæld er det jo ret sørgeligt at svenskerne bygger deres kulturarvshistorie fra før sytten hundrede tallet på dansk historie

dansk folkeparti at lovforslaget som vi behandler lige nu vil få den virkning at danmark får det civile krigsbytte tilbage fra sverige som ulovligt blev fjernet i seksten

og jeg vil opfordre ministeren til at han interesserer sig for dansk folkepartis beslutningsforslag b syv og tredive fra to tusind og otte tak

at de ikke ender i hænderne på folk der opererer på det illegale marked dette lovforslag forbedrer muligheden for at kulturgoder der er endt i de forkerte hænder kommer tilbage til rette ejermand lovforslaget forhindrer i større grad at kulturgoder og kulturskatte ikke ender på det ulovlige marked for i ulovlige handler risikerer vi ikke kun at kulturgoder havner i de forkerte hænder vi risikerer også at ødelægge og udslette uerstattelige kulturelle genstande der er med til at definere os som nation vi skal have stoppet den ulovlige handel og vi skal samtidig forbedre mulighederne for at ulovligt udførte kulturgoder

det hjælper dette direktiv og dermed dette lovforslag til lovforslaget her er en ændring af et tidligere direktiv som har vist sig at have en del utilstrækkeligheder det får vi nu rettet op på med dette forslag forlænger vi to tidsfrister der vil være længere tid til at påvise at en ulovligt udført genstand er et kulturgode og

desuden præciseres erstatningsbetingelserne de administrative omkostninger gøres mindre og det er fremover op til det enkelte medlemsland at fastlægge definitionen af kulturgodet

en forbedring af det tidligere direktiv

vi står vagt om de kulturgoder der fungerer som symboler herpå derfor støtter venstre dette lovforslag

til et andet udover at der så reelt er tale om tyveri fra det pågældende land

er det også et angreb på landets mulighed for at tage vare på deres egen kulturarv og derfor

forlængelse af fristen for at lægge sag an om tilbagelevering og at definitionen af

fremover fastsættes af det enkelte land selv der er nogle spørgsmål som vi vil botanisere i under udvalgsbehandlingen for eksempel om det virkelig kan kaldes overimplementering som som ministeren gør at forlænge fristen yderligere for at lægge sag an om tilbagelevering

står her i direktivet er det virkelig overimplementering eller er det

gå foran og vise et godt eksempel som andre eventuelt kunne efterfølge

det faktum at det her

et direktiv som har sin hjemmel i eu retten som omhandler det indre marked som retspolitisk forening jo også gør opmærksom på

pudsigt at noget som absolut ikke skal være markedsrelateret har en hjemmel

måske nok tænke os at få undersøgt lidt mere om det eventuelt kan have nogle konsekvenser i forhold til

eu retten i øvrigt i forhold til eu domstolens muligheder og så videre men alle de her ting er ikke noget der ændrer på det faktum at vi synes at det her er et godt forslag og

danske vikinger der har erobret og røvet i sin tid om

tilbage til at vi så kommer til at aflevere en del for der er historiefortællingen jo egentlig at vi havde ret godt udbytte af det så det kan blive interessant historieforskning

det er ikke noget jeg står og foreslår her at vi skulle gøre men det er bare en naturlig tanke i forlængelse af

støtte tak for

det her nye direktiv der er kommet fra parlamentet og rådet hvor man

kulturgoder kommer tilbage til de lande de hører

et problem fordi vi skal have regler som afskrækker tyveknægte fra at foretage ulovlig handel med kulturgoder og det handler jo ikke kun om at kulturgoder kan komme i forkerte hænder men også om at kulturgoder kan blive ødelagt som vi jo

den nye udgave af direktivet rummer en række tiltag som skal gøre direktivet lettere at bruge

danmark har jo ratificeret en international konvention om samme emne konventionen om tilbagelevering af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande som jo forhåbentlig kan få en effekt uden for eu

jeg bemærkede hvad dansk folkepartis

krigsbytte fra svenskekrigene det er jo en spændende debat som jeg også selv har været optaget af en tid og jeg var stærkt aktiv i forbindelse med udleveringen af halvdelen af de islandske håndskrifter

jeg synes på mange måder at forholdet mellem venligsindede nationer bør være præget af at man også

men for det første

som helt selv bestemmer det skal vi respektere

er der altså gået temmelig mange år siden svenskerne røvede noget i danmark

de røvede det jeg tror det var et led i fredstraktaten i hvert fald må jeg konstatere at

tre hundrede år som jo ikke engang ville række hvis vi skulle have de svenske tyvekoster tilbage

glæde os over at jyske lov jo faktisk lå herude i vandrehallen i rigtig lang tid så man kan jo tale om tingene mellem venligsindede nationer

herre søren søndergaard spørger om ikke en yderligere forlængelse af fristen kunne lade sig gøre uden at der var tale om overimplementering

regeringens holdning til overimplementering er den

deri ligger jo ikke at vi ikke kan så at sige forbedre eus regelsæt med en særlig dansk tilføjelse det kan vi men så er det altså dansk lovgivning og ikke eus lovgivning som eventuelle utilfredse personer vil støde imod det er i øvrigt noget vi vender tilbage til når det gælder ophavsret

gang takke ordførerne for at de har taget så venligt imod forslaget

her er selvfølgelig at man skal have nogle miljøkrav nogle energikrav til produkter

så de ikke bruger mere strøm end højst nødvendigt så så de faktisk er effektive

også vigtigt at se på om ministeren har mulighed for at håndhæve det

at virksomhederne leverer de informationer som beviser at deres produkter faktisk er det de påstår at være

i den nuværende situation hvor man har mulighed for

give en bøde kan det nogle gange ikke være nok og man kan nogle gange ende i en meget meget lang sagsbehandling fordi virksomhederne

hen sidder på oplysningerne og der vil vi gerne

ministeren mulighed for at kunne skride ind og sige hvis man ikke vil levere de påkrævede oplysninger hvis man ikke kan godtgøre at man har et miljøvenligt produkt jamen så kan man

trukket sine produkter tilbage fra markedet så vi støtter

energimærkning og vi synes at det her forslag er et redskab til at

kan håndhæves i virkeligheden så ligger der også nogle andre ting i

under vækstpakken aftalte bredt i folketinget og som

der bliver lagt op til fra regeringens side at det skal være nemmere

få udbredt den her ordning det støtter vi som udgangspunkt det kan være der er nogle ting vi skal have

i udvalgsarbejdet men men som udgangspunkt vil vi jo gerne skubbe

bedre bolig ordningen bliver udbredt mest muligt

det her forslag som er rimelig teknisk og måske en lille smule nørdet i det der foreligger her men som ikke desto mindre handler om et vigtigt område nemlig det at man skal stille krav til produkter om at de skal være miljørigtige

at ændre energipolitikken på derfor er vi meget gladere

det er sundt for samfundsøkonomien det er også sundt for den enkelte husstand og for den enkelte virksomhed at man bruger

at man udnytter energien bedre og dermed har flere penge tilovers til andre og sjovere formål end at betale for el og varme det er det der er fællesnævneren for alle de mange initiativer der er i lovforslaget her og socialdemokratiets ordfører har allerede været inde på på nogle af

jeg må sige at jeg ikke er uenig i noget af det som den foregående ordfører

kræve et produkt taget ud af markedet hvis ikke

for at energiegenskaberne er som det påstås

man får skabt klarhed over

er tale om rækkehuse eller kædehuse som juridisk har status

så er det ejeren der har ansvaret for at lave energimærkningen

altså ikke ejerforeningen og dermed alle ens naboer i fællesskab der skal betale for den her energimærkning det er rimeligt nok at det er den ejer som vil sælge sin bolig som som står

får lettet godkendelsesvilkårene for

ordningen det er helt i orden at man smidiggør de regler i dansk folkeparti synes vi at det er en glimrende ordning og vi synes bare det er ærgerligt

at det bliver præciseret hvilke dele af energimærkningen der skal slås op i større bygninger hvor der er offentlig adgang det har været uklart i de nuværende regler

del af energimærkningen der skulle slås op og derfor kunne det tolkes derhen at det var hele

kan man sige karakteren på på skalaen der skal vises frem så det er en udmærket forbedring det sidste element i lovforslaget handler jo

at lave regler

fjernkølingskunder og der bliver så lavet regler

de de regler som allerede eksisterer for for elkunder gas og og fjernvarmekunder så det er ren logik set fra vores synspunkt så i dansk folkeparti

og økonomiske byrder der påføres de enkelte boligejere eller andelshavere ved at de hver for sig skal stå for energimærkningen i bemærkningerne til lovforslaget er det ikke angivet som en økonomisk og administrativ byrde for borgerne

konstruktørforeningens bemærkninger ifølge

det at foreningen forventer at ændringerne vil betyde en meromkostning for de pågældende ejere eller andelshavere vi synes det vil være relevant at

få oplyst hvor mange boliger

og hvad den gennemsnitlige

vil være for de berørte andels og ejerforeninger et andet aspekt er

bedre bolig ordningen som er en del af vækstplan to tusind og tretten ændringen vil medføre at virksomheder som certificeres til bedre bolig rådgivning ikke behøver

henvise til samarbejdspartnere for at kunne levere projektstyring

uklart hvad konsekvenserne er umiddelbart virker det som

den oprindelige tanke

at kunne få hele pakken én virksomhed ryger ud med forslaget den samme anke har konstruktørforeningen som det fremgår af høringsnotatet der fremhæver at der med stor sandsynlighed sker en ansvarsforflygtigelse

bør gardere sig imod således at de to parter energirådgiveren

jeg synes at energistyrelsens svar

bemærker at den foreslåede ændring i godkendelsesordningen for bedre bolig rådgivere går ud på at gøre det mere fleksibelt at samarbejde med andre bedre bolig rådgivningsvirksomheder

levering af tilbudsindhentning og byggestyring energistyrelsen finder derfor ikke at bemærkningerne giver anledning til ændringer af lovforslaget det vil vi gerne have uddybet inden andenbehandlingen af dette lovforslag

dermed de incitamenter det hele er bygget op omkring jeg har adskillige gange argumenteret for at de mange milliarder som vi bruger på

topstyre det økonomiske system er er dødsdømt på forhånd hvilket vi også ser af energiforligets økonomiske forudsætninger som allerede er skredet med mange hundrede procent

af finansieringsdelen jeg har også argumenteret for

i virkeligheden en gevinst for alle og måske den allerbedste energipolitik vi kan føre herinde i stedet for at proppe nogle bestemte teknologier ned i halsen på folk med statsstøtte

som giver det her en række forbedringer

i bred forstand det synes jeg er

vi bliver bedre til at håndhæve den nødvendige dokumentation

vi får bedre kommunikation og bedre procedurer på området og måske også nogle bedre godkendelsesprocedurer det er naturligvis svært at have noget imod

at man forsøger sig frem og får justeret de steder hvor ordningen har vist sig ikke

men sådan er det jo inden for det her energiområde som er rigtig komplekst og

forpligtelsen til at få udarbejdet energimærkning i bygninger der indeholder ejer og andelslejligheder punkt tre er nemmere godkendelseskrav for bedre bolig rådgivning og

for el naturgas og fjernvarme alternativet mener faktisk at alle fire dele vil fjerne barrierer

søren egge rasmussens bemærkninger glæder jeg mig til i udvalgsarbejdet

alle de fem tekniske justeringer der er en del af lovforslaget

godkendt som rådgivningsvirksomhed det kan sagtens være en rigtig god idé men vi er bekymrede for om kvaliteten bliver forringet i praksis

ulogisk og noget ineffektivt at ministeren i dag ikke allerede har mulighed for at sanktionere i tilstrækkelig grad hvis der er virksomheder

ikke udleverer den ønskede og selvfølgelig nødvendige dokumentation

ministeren får nu nogle ekstra redskaber eksempelvis muligheden for påbud om at produktet skal trækkes tilbage fra markedet hvis man ikke indgår konstruktivt i dialogen og fremlægger den nødvendige dokumentation øget energieffektivitet er et vigtigt redskab hvis vi skal opnå de fælles mål vi har om at reducere udledningen derfor ser vi frem til den videre udvalgsbehandling og stiller os positive over

som følger af energieffektiviseringsdirektivet med forslaget lægges der altså op til at fem forskellige love ændres med det samme lovforslag fællesnævneren for de ændringer der lægges op til er at de alle sammen skal være med til at sikre en højere energieffektivitet for de enkelte lovforslag er der tale om mindre ændringer for eksempel at der bliver mulighed for mere effektiv håndhævelse af reglerne for miljøvenligt design

bedre bolig virksomheder tilsvarende er der tale om mindre ændringer på området for fjernkøling som er implementeringen af energieffektiviseringsdirektivet

energimærkning af bygninger samlet set vil ændringer ændringer der gennemføres gennemføres med lovforslaget bidrage til at vi opnår en bedre og mere effektiv indsats

energieffektiviseringsområdet generelt jeg er glad for den interesse

folketinget i dag og jeg ser frem til at fortsætte drøftelserne om lovforslagets enkelte elementer i udvalget med disse bemærkninger håber jeg på en velvillig

blev vi mødt af folk fra alverdens lande med et brændende ønske om at blive danske statsborgere de knoklede for at tilegne sig vores mærkelige og møgsvære sprog endda i en voksen alder respekt for det med det her lovforslag indfrier vi seks tusind to hundrede og fire og firs af vores naboer kolleger og familiemedlemmers ønske om at kunne kalde sig danskere fra socialdemokratiets side jeg godt sige varmt tillykke vi glæder os til at dele

danskerne kommer i mange farver vi er efterhånden et multietnisk samfund det er ikke godt det er heller ikke dårligt det er bare sådan det er man skal ikke tro på en bestemt gud for at være dansker man skal heller ikke spise noget specielt eller klæde sig i noget specielt tøj eller på anden måde være eller føle eller tro noget specielt men man skal kunne noget specielt man skal kunne dansk fordi danskere snakker dansk sammen og man skal ville noget specielt nemlig overholde og respektere vores grundlov danmark er ikke new york city hvor etniske og religiøse befolkningsgrupper lever adskilt

hvor områder af byen reelt har spansk som førstesprog og hvor det er bredt anerkendt

kulturel adskillelse svækker samhørigheden i danmark og dermed grundlaget for at vi føler os forpligtet på hinanden derfor synes vi

det er helt i orden at der også er knyttet krav til et dansk statsborgerskab særlig et krav om at beherske det danske sprog samfund med lav skat og med opdelte boligområder med adskilte skolesystemer og med lav sammenhængskraft kan måske godt fungere de kan måske godt håndtere at befolkningen ikke har et fælles sprog og dermed et grundlag for en stærk samhørighed men sådan kan danmark ikke fungere

kan et velfærdssamfund ikke fungere det forudsætter folkelig opbakning til en stor grad af omfordeling og det forudsætter at vi kan identificere os med hinanden

hen nødt til at kunne føre en samtale på tværs af etniske sociale og religiøse baggrunde

med i en ny bred aftale om de regler der fremadrettet kommer til at gælde for dansk statsborgerskab vi fik trukket regeringens udspil i en god retning så reglerne er blevet mere rimelige og mere klare for det første har vi

erkende at der har været for store forskelle i udlændinges adgang til den nødvendige danskundervisning det bliver nu strammet op for det andet bliver reglerne for optagelse på et lovforslag mere klare vores ambition er at markant færre dispensationssager skal omkring

sikret en hurtig sagsbehandling af de sager der er blevet klemt mellem de gamle og de nye regler vi forstår udmærket at det kan være træls at være havnet mellem de gamle og de nye regler men vi håber at den nye

stort tillykke til alle jer der har knoklet for at få jeres navn på det her lovforslag jeg håber vi ses til forårets statsborgerskabsdag

det her lovforslag er jo fra den sidste periode altså fra inden valget og det er noget der

har givet så mange dispensationer også

ordføreren har givet de fine begrundelser

hvad et statsborgerskab bør indeholde

det

i dag som et udtryk for at socialdemokraterne har foretaget et kursskifte nu må vi så se hvor meget kursen er blevet lagt om men i hvert fald kan efter at man er blevet vristet fri af det radikale venstres og

føre den politik som man egentlig går ind for jeg hørte at der blev sagt at der er givet for mange dispensationer i sidste periode

nyt medlem af folketinget sige at det flertal som gav alle de her mange dispensationer indbefattede socialdemokraterne hvordan har man

ændres enten i loyalitetserklæringen eller i det som politiets efterretningstjeneste screener for

vi åbne over for at tage en generel diskussion om det det som vi vender os lidt imod og er lidt kritiske over for er at en enkeltsag som ikke kan diskuteres i alle sine facetter

bliver gjort til genstand for en politisk diskussion nu også i folketingssalen

det konservative folkeparti ønsker at diskutere en konkret sag vil jeg opfordre ordføreren til at rejse diskussionen i indfødsretsudvalget hvor det er muligt for alle parter i diskussionen at bringe alle oplysninger i sagen på bordet den sag jeg står med her indeholder oplysninger som ordføreren udmærket godt ved gør den her diskussion lidt sværere end vi kan

at stå ved det uanset at vi nu har siddet i nogle år og kæmpet med at der er blevet givet alt for mange dispensationer

er især givet med socialdemokratiets medvirken

er det underligt hvorfor voteringen har været som den

kommet frem til et andet resultat i de voteringer end de er så hvorfor egentlig det hvis det ordføreren giver udtryk for nu er

den cirkulæreskrivelse eksisterer ikke længere

det gør den men den eksisterer på nationalmuseet nu er der en ny politisk aftale

er hørt her i folketinget og

jeg mener bare ikke at det er anstændigt at de personer som har fået et brev

optaget på lovforslaget nu skal have meddelelse om

de skal op til en indfødsretsprøve hvor de skal svare på spørgsmål om

for at bevise at de er rigtig danske

kunne føre en samtale på dansk for at få dansk

men i den aftale indfører man jo et krav om dansk tre

bag sig når man stiller krav om dansk

tidligere har gået meget op i det her med at man ikke skal benytte sig af uddannelsessnobberi er det her ikke

det virkelig en forudsætning for at kunne få et dansk pas så man ikke skal ud at søge visum til lande vi andre ikke skal søge visum til og er det virkelig en forudsætning for at kunne gå til stemmeurnerne at man kan tale det omfang af dansk som bestemmes her er der

heller ikke kan få lov at stemme fordi de måske ikke helt kan forstå karakteren af afstemningen kunne man ikke forestille sig at de mennesker som ikke kan tale dansk i tilstrækkelig grad kunne blive sat ind i hvad det er de stemmer om af en ægtefælle eller af nogle som er på deres sprogskole er det virkelig nødvendigt at udelukke dem fra at stemme

at indgå i samtaler med folk man kender men også ved at man kan forstå hvad der sker i radioavisen eller læse metroxpress eller forstå hvad vi to diskuterer lige nu det synes jeg

den tidligere regerings undervisningsminister som har prøvet at beskrive hvilket niveau man kan forstå dansk to og dansk tre på og hun svarer at dansk to

første fremmedsprog på niende klasseniveau altså at en dansker skulle op i engelsk på niende klasseniveau hvorimod dansk tre svarer til at en dansker skulle op i engelsk på tiende klasseniveau

det mener jeg ikke er totalt uopnåeligt jeg tror

set ikke vi kommer til at se mange der ikke får adgang til det danske statsborgerskab i fremtiden jeg tror vi vil komme til at se at tusindvis af mennesker kommer til at bestå dansk tre

give statsborgerskab er folketinget sådan er det det vil sige

hundrede der er sat på lovforslaget intet

fru johanne schmidt nielsen der sagde det første gang

understrege at det der ikke er rigtigt og jeg kan ikke forstå at liberal alliance er

på den limpind for det er en ren limpind

så forholde os til det her lovforslag hvor der så er de her

jeg kan se og så vidt jeg har kunnet undersøge

er klart et resultat af

som den røde regering

socialdemokraterne var ledende og ja de skal selvfølgelig have ros for at de nu tager ansvar men de har altså godt nok synes jeg sat barren så utrolig lavt at jeg må spørge mig selv om vi ikke

med det her lovforslag og med andre lovforslag der er kommet skaber parallelsamfund af statsborgere der ikke

jeg ved godt at den globale hallelujahumanisme som den her form for verdensfjerne godgørenhed repræsenterer har den fordel at man kan glimre i pressen og stå der og repræsentere godhedens parti sagen er bare at man skubber de åbenlyse massive problemer foran sig og så lader man kommende generationer bære byrderne det synes jeg faktisk ikke man kan være bekendt vi lovgiver også for fremtidens danmark og det man med den her godgørenhed er i gang med er jo simpelt hen bare at skabe problemer de politiske valg vi foretager nu har konsekvenser ikke blot for de nulevende som bebor vores land men så sandelig også for de efterkommere og børn og generationer der følger efter os

det gælder selvfølgelig flygtninge og indvandrerpolitikken

og de vil bestemme kommende generationers liv og vilkår i en negativ retning og det er

en generation med flygtningeloven anno nitten tre og firs der åbnede man grænserne på vid gab

hvoraf hovedparten har har fået dispensation fra sprogkravet jeg mener simpelt

at den her hovedløse politik hvor man sådan kan kan stå og være næstekærlig på andres vegne mens de kommende generationer så skal bære byrderne

vil bidrage til at underminere sammenhængskraften og styrke parallelsamfundene

men hvad interesserer det

hundrede personer får statsborgerskab som følge af dispensation

hundrede sager bliver genbehandlet og så håber jeg at der vil være nogle der tager ansvaret for det er der søreme

det danske justitsministerium

folketinget fordi voteringen har fundet sted i udvalget

skal man ikke kunne regne med sådan

ser for os at der er mennesker ude i den anden ende

sige at skulle det endelig være

der kan tildele statsborgerskab er folketinget sådan et løfte er aldrig blevet givet men af venlighed af almindelig venlighed meddeler ministeriet at

er optaget på lovforslaget men prøv nu lige at høre her det er jo ikke så at sige en ukendt praksis at der er folk der bliver pillet af også uden om det her det sker hver eneste

så kører vi pladen en gang til så jeg må konstatere at det

at de er optaget på lovforslaget

blander fuldstændig sammen og derfor bliver jeg bare nødt til at svare som jeg gør

folketinget nogen sinde hørt alternativet præcisere hvad det er for nogle krav

dansk statsborgerskab jeg har en fornemmelse af

fordi det skaber parallelsamfund

virker som en form for en ø som ikke har noget med danmark at gøre

krav fra alternativets side til at få dansk

jeg

tusind

om man lever op til den loyalitetserklæring som man har afgivet

jeg er glimrende det er det der ligger i det det er forholdet mellem loyalitetserklæringen som en del af betingelsen for at

at man så ytrer sig imod det der står i den loyalitetserklæring

man ved hvad man går ind til

man skal respektere det danske demokrati hvis man

jo sådan at de overholder den gældende lov så ja de har

republikanere kommunister

for statsborgerskab er at man skriver under på en loyalitetserklæring

for de grundlæggende principper der hersker herhjemme hvis man ikke accepterer dem

have statsborgerskab men så vil jeg egentlig sige

ville det bedste da være at man rejser

om et politisk flertal kan lide

om de med ordførerens ord er antidemokratiske eller ej

er mennesker der opfordrer andre mennesker til ikke at benytte deres stemmeret er de antidemokrater ifølge herre christian langballe

vil bekæmpe demokratiet og ikke vil stå inde for

hvad hvad det demokrati er så er det i strid med den loyalitetserklæring man har afgivet og så skal man ikke have statsborgerskab

ikke får statsborgerskab på grund

er da naturligt at man knæsætter et princip som tager udgangspunkt i en loyalitetserklæring

hvilke ytringer der fremover vil

når vi ikke længere tager udgangspunkt i

det ikke at gå til valgurnerne kan være udtryk for en demokratisk holdning fordi man siger at de politikere der er der er så elendige at man ikke gider stemme på dem

vil omstyrte det danske demokrati og indføre et kalifat i stedet for skal de personer have statsborgerskab

statsborgerskab der

på nogle hjemmesider der ytrede holdninger

ikke anerkender selve fundamentet for det danske demokrati og så skal man da ikke

et ironisk glimt i øjet fortæller jo

når vi taler om det at være dansk bruger vi jo ofte store ord vi taler om kærlighed fædrelandskærlighed og læg mærke til ordet

og det sprog vi taler er vores modersmål

følelser knyttet til det at være dansker eller for den sags skyld at være

derfor bliver vi selvfølgelig glade når andre ønsker at være en del af fællesskabet når andre mennesker ønsker at blive danske og ikke det de er

fru lotte rod fra det radikale venstre sige

sådan at vi i venstre synes at man er et dårligt menneske

da ikke det altså folk fra australien argentina og afghanistan

ikke danskere

fra andre lande uanset hvor de kommer fra

skal du kunne det sprog vi taler i danmark

en af de få ting der virkelig binder os sammen som

nemlig vores sprog og der stiller vi

krav at du skal kunne bestå den prøve der hedder dansk

hvis du har været her i lang tid i ni år og har været selvforsørgende og har

halv år ja så kan du altså nøjes med

hvad så hvis du ikke kan ja så er der en mulighed for at søge dispensation der mener vi i venstre at det politiske flertal der sad før valget var alt alt for lemfældige med med hvem man gav dispensation jeg tror ikke jeg kan erindre en eneste sag er endt med et nej altså har man søgt dispensation har man fået dispensation

til folk som ikke kunne to ord dansk

altså ikke fordi de var stumme hvis man ikke kan to ord dansk skal man så jeg havde nær sagt uanset grunden

det synes vi i venstre og vi har stemt nej til en række af de personer som

skal behandle på det her lovforslag det har vi gjort i udvalget men der har altså været et udvalgsflertal som mente noget andet

dispensation og der har venstre stemt ja til højst fem hundrede af dem

stemt nej til to tusind

i udvalget mente altså at de skulle på lovforslaget og derfor er de kommet på lovforslaget

kaste en skygge over de mange mennesker på lovforslaget som venstre gerne

på den her liste som efter venstres opfattelse ikke

lagt op til skulle på lovforslaget men han er altså ikke på lovforslaget

der sagde at sagen var blevet rejst i pressen

rejst i pressen af ham selv altså det var ham selv

at gå til politiken og klage sin nød over at at

set ham selv der har valgt at gøre det her til en sag og venstre har ikke stemt for den pågældende i første runde

der er tale om en der ikke er selvforsørgende jeg røber ikke noget fortroligt ved at sige det

en person der ikke levede op til selvforsørgelseskravet og derfor har venstre stemt

på lovforslaget så der

altså tale om at seks tusind to hundrede og fire og firs personer

skal have dansk statsborgerskab og det er nogle som et flertal i udvalget har ment skal have det

at man er psykotisk så er man forhindret i at udøve terror jeg havde måske nær sagt tværtimod

man altså ikke vil kunne udvise vedkommende bagefter det ville jeg ikke være så tryg

muligheder for at få støtte til at overvinde sit handicap man har mulighed for at få

undervisning man har mulighed for at aflægge eksamen i enrum hvis man ikke kan være sammen med

så der er alle muligheder for at man kan

og få hjælp til at bestå

bør være danske statsborgere så ser vi selvfølgelig på hvad de pågældende fejler og hvad der står i lægeerklæringerne men det er altså ikke sådan at fordi en læge har skrevet at lægen mener at vedkommende skal

er det sådan det skal være det er altså os

og stemte

end ikke kan to ord på dansk der er givet dispensation til personer som end ikke har forsøgt som ikke har været på kursus som

alle kan forsøge alle kan lære på et eller andet niveau hvad enten man er analfabet eller har ptsd er det altså muligt

så kom med en dispensationsansøgning hvis man kan sige

man må sige at der har været nogle ret tvivlsomme lægeerklæringer nu skal jeg passe på hvad jeg siger

fuldstændig enslydende lægeerklæringer

lovforslag har mildest talt været kaotisk og ud over at det har været kaotisk synes jeg faktisk også at det har været helt urimeligt ud fra sådan helt almindelige retsprincipper

gerne bruge noget tid på at tale om også selv om det bliver temmelig teknisk og nørdet lad os starte med de personer der stod på

en hundrede og otte og firs altså det lovforslag der kun manglede at blive tredjebehandlet da valget blev udskrevet som bekendt ville udlændingeministeren fjerne femten fire og halvtreds af de tre tusind tre hundrede og fjorten personer som stod på lovforslaget og det på trods af at de alle sammen havde fået deres sager forelagt i folketingets indfødsretsudvalg

et flertal i udvalget havde givet dem dispensation herefter havde de modtaget et brev med posten med besked om at de nu var optaget på lovforslaget og kun seks dage skilte dem fra

statsborgerskab fordi den daværende statsminister udskrev valg seks dage før tredjebehandlingen ovenikøbet var det tilsyneladende så magtpåliggende for udlændingeministeren at forhindre de her mennesker i at få det statsborgerskab de var stillet i udsigt at ministeren

i indfødsretsudvalget den trettende august altså det nye indfødsretsudvalg der blev sammensat efter folketingsvalget det er helt uhørt og det er mig bekendt ikke set før at en minister ikke vil følge

nemlig den tredje september traf beslutning om at de her femten

selvfølgelig skulle have deres statsborgerskab accepterede udlændingeministeren demokratiets spilleregler og optog dem på lovforslaget

jeg gerne nævne de cirka tusind personer som var optaget på oktoberlovforslaget med dispensation som havde fået optagelsesbrev fra

gruppe mennesker ville udlændingeministeren

at få statsborgerskab det statsborgerskab de var stillet i udsigt kun fordi liberal alliance

et dansk statsborgerskab selvfølgelig skal have det lykkedes det at forhindre udlændingeministerens helt urimelige forsøg på benspænd

om at de kan forvente at blive optaget på lovforslaget

lille forbehold ind i brevet fordi ministeriet har skrevet i deres optagelsesbrev og jeg citerer såfremt de nugældende retningslinjer ikke ændres

på lovforslaget og det gælder uanset om de lever op til de almindelige retningslinjer eller om det er ansøgere som har fået dispensation i indfødsretsudvalget

det er uordentligt at de her mennesker ikke står på lovforslaget for

jo i bund og grund et tilfælde om ansøgerne har modtaget et optagelsesbrev før eller efter den fjerde juni og for det andet

deres ansøgning og det er vel at mærke typisk mere end et år siden at de sendte deres ansøgning afsted

også komme med en bemærkning til den helt nye praksis der tilsyneladende er kommet i det danske folketing nemlig at ansøgere nu sorteres på baggrund af ytringer og holdninger uagtet at disse ytringer er fuldt

er hverken sigtet eller dømt for noget som helst

at vedkommende skulle fjernes fra lovforslaget jeg mener at den her persons holdninger om kalifatet er langt ude

dybt uenig med den her person da han som ungdomsformand i dansk folkepartis

sit hår gik med blå kontaktlinser og mente at det muslimske tørklæde skulle forbydes i

men som sagt den unge mand har intet ulovlig gjort

at beskytte demokratiet men det kendetegner vel netop

lovlige politiske ytringer

den slags sindelagskontrol mener jeg hører hjemme i totalitære samfund derudover rejser det her jo unægteligt en række spørgsmål fordi hvornår er man ifølge højrefløjen loyal over for danmark hvis vi ikke længere skal tage udgangspunkt i om de ytringer man er kommet med er lovlige eller ej hvad med jehovas vidner som opfordrer deres medlemmer til ikke at

at man ikke skal bruge sin stemmeret

mennesker med alvorlige psykiatriske diagnoser som ytrer sig i strid med demokratiet

at højrefløjen skylder

gerne slutte af med at komme med et citat fordi forfatteren aydin soei han er også journalist har skrevet en kronik i berlingske den første november

formanden at jeg ikke kan nå at komme med citatet men pointen i citatet er at man

islamister som siger lad være med at stemme lad være med at bruge demokratiet

gør så meget for at forhindre at mennesker

sige at jeg mener helt åbenlyst

opvokset i danmark

skal du have et dansk statsborgerskab jeg mener at hvis man er født i danmark

man lige så dansk som jeg er jeg synes det er langt ude for nu at sige det mildt at vi sætter unge mennesker som har haft deres barndom i danmark og deres teenageår i danmark

gå til prøve i kalmarunionen og struensee

sprogkrav jeg synes det er fint at stille sprogkrav men det skal være sprogkrav som mennesker kan leve op til dansk tre som er det dansk folkeparti har indført vil sortere rigtig mange mennesker fra som ikke har en lang uddannelsesbaggrund det synes jeg

nu er hans navn kendt i offentligheden

jehovas vidner og jihadister

skal stemme jeg er dybt uenig

andre mennesker i det danske samfund som opfordrer til at man ikke benytter sin stemmeret for eksempel jehovas vidner

at den pågældende opfordrer til at man ikke stemmer det er bare et lille element af en større pakke der blandt andet handler om at han også går ind for stening af stening af kvinder

det mest forfærdelige der findes så det er hele pakken vi skal se på og ikke bare

hvis herre naser khader kunne redegøre for præcis hvad hele pakken

at man ikke blev sorteret fra på baggrund af lovlige politiske ytringer

for mig er det fundamentalt i et retssamfund i et demokrati at vi har ret til at ytre os jeg er grundlæggende uenig med denne unge mand når han siger at han støtter kalifatet ligesom jeg var uenig da han var ungdomsformand i dansk folkeparti men jeg vil altid forsvare menneskers ret til at ytre sig også når jeg

smagsdommere og udføre sindelagskontrol over lovlige politiske

det er vel ikke deres forældres oprindelseslands ansvar at mennesker

ja så jeg kan love for at jeg synes at borgere som fødes i danmark som vokser op i danmark skal have et statsborgerskab

præcis grænse men jeg synes da bestemt at man kunne overveje at lave samme retningslinjer for børn som er kommet hertil som ganske små som sagt jeg betragter de mennesker som lige så danske som mig og som

som forældre svigter sit forældreansvar og lader sine børn vokse op og begå grov kriminalitet så mener vi altså

skal være mulighed for at udvise dem og vi mener

ikke at man per automatik skal have dansk statsborgerskab

tror det skader integrationen at man sender det klokkeklare signal til de unge mennesker

lige så danske som deres kammerater som dem de går i skole med og

meget har været dikteret af den yderste venstrefløj i dansk politik og som desværre trak socialdemokratiet med på samme galej nemlig at man gav statsborgerskab til en lang række personer som efter liberal

burde have dansk statsborgerskab fordi det ikke er muligt at integrere dem i det danske samfund

jo sådan set formålet når man

så er det jo fordi de mennesker formoder vi vil være en del af det danske samfund kan

liv vi lever og

dispensationsansøgere vi har og har haft og som der med det røde flertal er blevet sagt ja til i fire år ikke haft en chance for

har kunnet leve op til de forventninger og

derfor har det været en rigtig dårlig periode

inspireret af måske den yderste venstrefløj som jeg næsten ikke har hørt kunne sige nej til nogen uanset hvordan ansøgningen så ud den periode runder vi af med den nye aftale vi har truffet

i liberal alliance meget tilfredse med at vi når dertil at der bliver en votering en sagsbehandling

har sagt nej nej og atter nej til langt hovedparten af dem når vi så nu i dette skelsættende møde

vi jo henne ved et principielt spørgsmål og derfor vil jeg gerne gentage

standpunkt i den her sag om dette lovforslag som vistnok er kendt vil alligevel tillade mig at gentage

er det dermed besluttet om det er et ja eller et nej til en ansøger der har åbenbart været den praksis

fra justitsministeriet om

er flere oplysninger at søge at de er godkendt

derfor fandt vi i liberal alliance at politisk anstændighed almindelig troværdighed bød os at trække en streg i sandet den dag der blev udskrevet folketingsvalg

må man kunne regne med det og derfor står vi fuldstændig fast på at de selvfølgelig ikke skulle genbehandles og dermed udsættes for et nej selv om liberal alliance

har sagt nej og aldrig ville stemme for dem

på ansøgningerne men det her

et forbehold det er almindelig ordentlig politik efter vores opfattelse så uanset

det er et slag i luften som man kan få øje på det har ikke

vi kan støtte det lovforslag

alvorlige psykiatriske diagnoser lad os forestille os at en ansøger er kommet med antidemokratiske udsagn i pressen

denne ansøger har alvorlige psykiatriske diagnoser de diagnoser og lægeerklæringer ville vi jo i så fald have adgang til i folketingets

kommer med tossede udmeldinger

er affødt af den enkeltperson

der rækker ud efter dansk statsborgerskab og i samme åndedrag i det åbne rum ytrer at de ikke

antidemokrater og dermed ikke går ind for de værdier vi har og

vi er ikke blinde og døve og og derfor vil vi sige nej og så må man finde ud af om holdningen hos personen ændrer sig

ordføreren opstiller nogle præmisser som simpelt hen ikke er rigtige

et løfte om at folk har fået statsborgerskab

ligger der i de her ord noget der overhovedet kan ligne et løfte

et flertal i folketinget der bestemmer hvem der skal have statsborgerskab i hvert i forhold til dispensationer sådan har det altid været vi er uenige med enhedslisten og det det gør sig så gældende nu

og hvis de mennesker derude ud over brevet fra justitsministeriet uden forbehold og en førstebehandling i folketinget

de skal ikke regne med folketinget hvor er vi så

langballe det er politisk utroværdigt så uanset

almindelig politisk anstændighed

for os og for mig er er at et ord er et ord og en aftale er en aftale og jeg opfatter det forløb

kriminelle i mellemtiden det er almindelig politisk anstændighed

folk er optaget

de her sager men som nyt medlem af udvalget

derfor har jeg holdt fast i at

hundrede dispensationsansøgninger også fordi

er et par stykker der bliver anklaget for at være islamister der er nogle der bliver anklaget for at have købt sig til lægeerklæringer

støtte et ændringsforslag om at genbehandle dem

bare haft en anden til at behandle det på det tidligere tidspunkt så derfor

være troværdighed i politik må partiet jo stå ved sin holdning og

ny ordfører på fra et andet parti

opfattet det sådan at det konservative folkeparti fortsat er det

en anden fra et andet parti vil måske have en anden holdning

derfor kan to ordførere fra samme parti have forskellige holdninger

os ind i hvor meget det betyder at få et dansk statsborgerskab og blive en integreret del af det samfund vi lever i på grund af valgudskrivelsen og bortfaldet af l en hundrede og otte og firs har der hersket stor tvivl om hvem der ville komme på dette lovforslag det har givet anledning til en stribe bekymrede forespørgsler og med rette for efter at indfødsretsudvalget besluttede at alle dem der havde fået besked om at de var optaget på l en hundrede og otte og firs ville blive overført til l seks og tredive prøvede integrationsministeren at

det bliver ikke indført ad demokratisk vej i danmark men

han fastholder også at han fuldt ud står ved det han har skrevet under på af løfter om loyalitet over for danmark som man skal skrive under på for at blive opført på lovforslaget beslutningen om at fjerne ham som blev truffet af et snævert flertal i indfødsretsudvalget har givet anledning til en lang række bekymrende udtalelser blandt andet fra seniorforsker i indfødsret ved institut for menneskerettigheder

udemokratisk når man søger om statsborgerskab og derfor bryder afgørelsen med princippet om at alle er lige

gå til retten tidligere integrationsminister birthe rønn hornbech skriver i politiken at vi nu straffer en indvandrer ved at nægte ham statsborgerskab på grund af sindelag det har ikke meget med demokrati og retsstat at gøre

er at ytrings og meningsfrihed ikke blot er en grundlovssikret ret men en ret som vi danskere plejer at hylde som var det vores religion

ikke vil finde sig i at ytringsfriheden under nogen omstændigheder begrænses

skal ikke vejes og vurderes

kunne få statsborgerskab jeg er naturligvis dybt uenig med den unge mand både

ikke at benytte sin stemmeret men jeg kunne ikke drømme om at udøve sindelagskontrol og nægte ham statsborgerskab

mindst lige så udemokratisk som den udemokratiske holdning udvalget anklager den unge mand for at have i det hele taget er den totale vilkårlighed hvorefter statsborgerskab tildeles i indfødsretsudvalget også dybt problematisk der findes en cirkulæreskrivelse med retningslinjer for

en ansøger dispensation men det fortolkes vidt forskelligt af udvalgets medlemmer der er absolut ingen overensstemmelse i

de personer der får dispensation af udvalgets forskellige medlemmer og det finder alternativet dybt problematisk for ansøgernes retssikkerhed jeg håber at udvalget kan og vil finde frem til en form

på et enkelt medlems vilkårlige skøn om en ansøger skal blive dansk statsborger det må kunne lade sig gøre at lade ministeriet beslutte hvem der efter bestemte kriterier er berettiget til dispensation så udvalget kun får de alvorlige tvivlstilfælde til behandling og at de afgøres efter en grundig drøftelse af for og imod

folketinget om at indfødsret eller statsborgerskab udtrykker det danske folks arveret og ejendomsret til deres fædreland og at man ikke af misforstået næstekærlighed eller verdensborgerlighed skulle give statsborgerskab til folk der ikke virkelig var danske af hjertet se

anden holdning der lå til grund for synet på statsborgerskab og på hvad danmark er end den ordføreren har fremlagt her i dag jeg føler mig helt i overensstemmelse

venstreorienterede lyserøde grundtvig som højskolebevægelsen dyrker men

overhovedet nogen

betingelser som ordføreren mener

fra at kunne stemme til danske folketingsvalg som var afskåret fra at kunne få et dansk pas og som kunne udvises af landet så jeg vil

i dag jeg ønsker netop ikke et parallelsamfund jeg ønsker ikke et samfund hvor mange tusinde mennesker lever uden de rettigheder som vi andre har

det

ind under en dispensation skulle jeg ikke begynde at vurdere

sindelagskontrol for eksempel dem ville jeg give dispensation

kommer en anmodning fra pet om at folk ikke skal stå på sådan et lovforslag stemmer jeg for at de ikke kommer til at stå der jeg vil naturligvis ikke tage ansvaret for at mennesker som pet bedømmer kan være til fare for statens sikkerhed

andre partier herinde synes at de skal sidde og

i debatten lyder det næsten som om alle bare sådan lige kan få statsborgerskab derfor vil jeg godt sætte et par ord på hvad de mennesker som vi med det her lovforslag vil give dansk statsborgerskab lever op til

skal man som hovedregel have haft ophold i danmark i mindst ni år for det andet skal man være fyldt atten år for at komme på lovforslaget for det tredje må man ikke være idømt en ubetinget frihedsstraf på mindst tres dage for overtrædelse af straffelovens kapitel tolv og tretten være idømt udvisning for bestandig eller være idømt ubetinget frihedsstraf i

år eller derover for det fjerde kan man ikke få statsborgerskab hvis man har visse typer af forfalden gæld til det offentlige blandt andet med hensyn til tilbagebetaling af forskellige offentlige ydelser og lån samt skatter og afgifter

skal man være selvforsørgende det vil sige at man ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for det seneste år og i det hele taget ikke have modtaget ydelser i mere end to år og seks måneder inden for de seneste fem år for det sjette skal man kunne tale dansk man skal bevise man har bestået danskuddannelsens prøve i dansk

mange krav nogle personer har et handicap enten fysisk eller psykisk der gør at de ikke kan leve op til kravene vi kan i indfødsretsudvalget give dispensation fra kravene om dansk eller statsborgerskabsprøve hvis ansøgeren er diagnosticeret med en langvarig fysisk psykisk sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse

at kunne opfylde kravene det skal være dokumenteret ved en erklæring fra en person med lægefaglig baggrund det er altså ikke hvem som helst der får statsborgerskab det er altid fordi man lever op til reglerne eller man har en læges ord for at der er en god grund for eksempel handicap eller psykisk sygdom der gør at man ikke kan leve op til en bestemt regel

den seneste tid hvor et flertal herinde piller en person ud selv om han lever op til dispensationsreglerne er simpelt hen ikke en retsstat værdigt det er retssikkerhedsmæssig roulette og det krænker min retsfølelse

skal have statsborgerskab

vil gerne sige til jer som et flertal herinde efterlader uden retssikkerhed at jeg vil kæmpe for retfærdighed og til jer der får statsborgerskab tillykke jeg glæder mig til at se

meget god bekendt som jeg sætter meget højt som ikke er dansk statsborger

et spørgsmål om at kunne lide eller ikke kunne lide det det synes jeg da er noget værre pjat

at gøre debatten plat og vulgær det som det drejer sig om

opfyldes så man kan blive

dansk statsborger det andet er da noget pjat jeg ved ikke hvorfor de radikale skal bringe det ind

at man så at sige vil stå inde for de danske retsprincipper der gælder er det så fuldstændig ligegyldigt at man så siger at det gør man ikke

niveau

orden hvis man søger selv om man ikke kan dansk det er da en mærkelig vilkårlighed vi prøver bare at gøre de principper gældende

skal du være loyal over for vores demokrati og retstilstand og

vi har en loyalitetserklæring og hvis folk ikke opfylder loyalitetserklæringen

været præcis lige så danske som vi er det er

som alligevel igen og igen og igen

et flertal for at de her sager bliver godkendt noget noget der ligger mig

en række udmeldinger i pressen som har bekymret mig jeg

jeg blev valgt at jeg skulle bruge meget tid på det her med ytringsfriheden for

vi bør screene folks holdninger med en holdningsscreeningsenhed at kigge to tusind fem hundrede menneskers holdninger igennem for at

statsborgerskabet på baggrund af holdninger

jeg læste engang george orwells nitten fire og firs

er demokratisk jeg synes ikke det er foreneligt med de danske værdier og jeg synes ikke det er foreneligt med tanken

gå op og præsentere det her for min lærer så så jeg i godaften danmark

var dengang villy søvndal var formand

i en debat med folketingets

og folketingets formand havde nogle andre bud på hvad der var danske værdier for hende der begyndte det bare at gå op for mig

kan sætte en formel på hvad der er dansk

danske værdier er forskellige alt efter hvem man spørger og helt sikkert også i

for mig er en dansk værdi

helt afgørende at der er tankefrihed at der er ytringsfrihed og at man sagtens kan være dansker uanset hvilke holdninger man så

så længe man overholder den danske lov man kan sagtens være loyal overholde loven og stadig have

til at samfundets styreform skal være anderledes

jeg synes også at det er uvidende tåber der synes at et kalifat vil være bedre i danmark end det demokrati vi har men der er sikkert også folk der vil kalde mig en uvidende tåbe fordi jeg gerne vil socialistisk samfund sådan har vi forskellige holdninger

derfor er det meget meget bekymrende for sf og mig når vi begynder at pille folk af lovforslaget på grund af holdninger

vi ser det som en glidebane derfor har vi været så meget imod den ageren men tillykke til de mange mennesker der nu alligevel får deres statsborgerskab i har ventet længe i har gjort en kæmpe indsats og i fortjener om nogen langt om længe at kunne kalde jer fuldbyrdede

livssyn og drømmesamfundet det handler om at der er nogle der har et helt andet drømmesamfund de ønsker ikke demokratiet og de vil gerne have en anden samfundsform hvor man faktisk forbyder ytringsfrihed

på at sige at man skal have de samme holdninger og så at sige nej til folk der ønsker

man

skal tildeles et dansk

det står foreskrevet i grundloven

stiller nogle betingelser nemlig at man accepterer den demokratiske ramme inden for den kan

men rammen skal man acceptere

også hørt ordføreren sige i en debat med undertegnede at

at kommunister skulle have statsborgerskab altså jeg kender kommunister

har anerkendt det danske samfund har levet efter grundloven

holdningsfrihed man har da lov til at have holdninger til hvordan et samfund skal se ud og stadig

men jeg ved også hvad det er jeg har fået og det er unikt derfor vil jeg gerne være med til at passe på danmark når vi i dag behandler dette lovforslag

mangler der som bekendt en person i forhold til det oprindelige lovforslag

antidemokraten og islamisten belal el khatib ikke længere er at finde

om statsborgerskab både før i dag og nu i salen har vist

bestyrket i hvor vigtigt det er at vi får forstået især her i folketingssalen at statsborgerskab ikke er en ret for nye borgere som de uden videre får det er en politisk beslutning som vi træffer her i salen og statsborgerskab skal ikke gives til alle hvorfor fordi statsborgerskab forpligter et statsborgerskab forpligter nemlig modtageren til at være aktiv for demokratiet og det er ethvert lands suveræne ret at bestemme hvem der skal være statsborger hvem de mener vil være et aktiv for

underskriver loyalitetserklæringen

man samtidig går ud og agiterer for noget helt modsat af det der står i

glad for den demokratiske sindelagskontrol der ligger i loyalitetserklæringen men vi har også en ambition om at loyalitetserklæringen også forpligter det at være statsborger er ligesom at være medlem af en forening man skal underlægge sig vedtægterne det er blevet kaldt sindelagskontrol at ville forlange at kommende statsborgere tager loyaliteten over for demokratiet alvorligt jeg kalder det rettidig omhu over for vores demokrati det er heller ikke enighedskontrol nej man behøver ikke at være enig med mig eller sige det samme som mig men den demokratiske grundpakke skal man byde ind på jeg er blevet mødt med kritik om at jeg i sin tid da jeg kom til danmark havde kontroversielle holdninger i forhold til de homoseksuelle

jeg ville heller ikke have givet mig selv statsborgerskab dengang men det ville jeg senere for jeg blev klogere jeg kom med al min uvidenhed til danmark da jeg var elleve år fra et land hvor den slags holdninger var almindelige jeg kom til danmark som demokratisk analfabet ikke som antidemokrat men demokratisk analfabet og så er jeg blevet klogere belal el khatib er født her omgivet af holdninger der ligger langt fra dem

han har i dag det er muligt at også han bliver klogere på et tidspunkt men så må han søge igen og så må vi se på ansøgningen igen

her på det seneste

statsborgerskabet har jeg fået en hel del borgerhenvendelser

det skal jeg have hjælp til og blandt andet derfor er vi også tilhængere af

hundrede sager igen så vi kan finde ud af hvordan vi skal forholde os til de påstande der kommer

vi skal tage vores arbejde alvorligt og tage de borgerhenvendelser alvorligt og undersøge om de påstande

nummer et det er ikke utænkeligt den unge mand har tidligere været

dansk folkepartis ungdom i roskilde dengang han havde

også selv sagde i ordførertalen jo selv til det med at skifte holdning eftersom herre

som ganske ung mente at homoseksuelle skulle slagtes så hvordan skal man bevise det over for folketinget

at der må vi forholde os til den nye

i forhold til de folk der bliver beskyldt for at have

at pet ikke bare hjalp os med at fjerne dem der udgjorde en sikkerhedsrisiko men også gjorde os os opmærksom på

på dem og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at vi gjorde som usa der indkalder man folk til høringer og samtaler og spørger hvorfor vil i have statsborgerskab ud fra sådan en samtale kan man konkludere om folk er oprigtige

belal el khatib pet gjorde

os ikke opmærksom på at han har de der holdninger

at der er nogle der har antidemokratiske holdninger og den gruppe vil jeg gerne have til en samtale for at høre

diagnose der gør at de måske siger et

et kalifat men så skal det være hvis et flertal af befolkningen ønsker det det vil sige at han vil bruge demokratiet til at afskaffe det ud fra sådan en samtale kan

jeg i hvert fald godt konkludere om vedkommende er

der efter valg kommer nye ordførere på områder hvor man

som sagsbehandlere du og jeg og

vi får alle sammen de der flyttekasser med bilag som vi skal gennemgå og vi forholder os

men jeg har da givet et ja til en der var analfabet hvor jeg tænkte vedkommende kan

så vi sidder faktisk og vurderer det subjektivt og derfor kan den ene ordfører have

vi ser på de her ting med forskellige briller

jeg forstår godt at liberal alliances ordfører

se dem igen men jeg har ikke haft den mulighed og derfor siger

er jihadister jeg har ikke en kinamands chance for at undersøge det

hundrede sager så vi kunne gå i dybden med nogle af de påstande der kommer her det kan jo være det ikke holder men jeg mener det er vigtigt at vi tager de henvendelser alvorligt især hvis de kommer fra

ikke antidemokrater jehovas vidner har ikke en ambition om at indføre et totalitært samfund hvor man stener utro

accepterer demokratiet de vil bare ikke deltage

i afstemning når der er valg så man skal virkelig være forsigtig med at sætte lighedstegn mellem jehovas vidner

hvert fald nogle sager der kører hvor nogle læger har

det er også det et flertal i i folketinget nu kan man sige har understreget

hæve barren for hvornår man kan kalde sig for dansk statsborger

bredt flertal i folketinget for netop

jeg synes det har en meget stor styrke at

et bredt flertal bag tildelingen af statsborgerskab hvilket vi jo ikke har oplevet siden nitten

ni og halvfems i hvert fald ikke at en aftale har rakt ind over midten

og det gør et flertal i folketinget et bredt flertal i folketinget at det at få et statsborgerskab er noget

specielt det at kunne kalde sig dansker er noget specielt og derfor

det også noget højtideligt og det synes jeg vi har understreget med den aftale

række og det er jo heldigvis de fleste får det på baggrund af at

og så er der en række der får dansk statsborgerskab på grund af en dispensation og det er så i høj grad den del der har været til debat i dag men tak for

at han jo ikke lever

jo beror på en dispensation hvis han skal have et et dansk statsborgerskab og så

det det er underligt at

ikke lever op til betingelserne men får sit danske statsborgerskab

så belønner et menneske der er erklæret islamist og som

de værdier som vi har grundlagt

belønne en person der jo er fundamentalt imod det værdisæt som vi har bygget vort land på med et dansk statsborgerskab men

umiddelbart men dog inden lovforslaget

pågældende person belal el khatib skulle sættes på lovforslaget så spurgte

der selv sidder kan man sige og tager stilling til hver enkelt sag det adskiller sig fuldstændig fra resten af arbejdet i folketinget når vi har med indfødsretssager

være op til det enkelte medlem at

på baggrund af en dispensation sådan er det det her er enkeltsagsbehandling

som vi diskuterer og som blev pillet af lovforslaget

det er helt regulært at hvis der er personer

skal de ikke have dansk statsborgerskab det synes jeg

i hovedet på folk altså sidde helt inde i deres tanker og kontrollere hvad de tænker

kunne bruge dem i forhold til statsborgerskabsbehandling

i øvrigt sige at ordføreren fra sf sidder og taler om at at det skulle være sådan en ny tanke

a at personer der giver

er ministeren enig i at den måde vi behandler på er foreskrevet af grundloven altså grundlovens § fire og fyrre foreskriver at vi behandler det ved lov og det vil sige

af dem der sidder i indfødsretsudvalget har sagt god for den ene og ikke har sagt god for den anden i øjeblikket er situationen jo den

måske tager fire fem stykker ud og siger ja til dem af de fire fem stykker som får et ja

de får nej fra de fire partier og

ordentlig retssikkerhed jeg mener at man må kunne gøre det sådan at der er en ensartethed i hvem der får ja og nej og det må være fordi vi får færre sager sendt over til

alternativet ikke forblev ved ved forhandlingsbordet for

det er nu engang sådan i dag at det

at ministeren besvarede mit spørgsmål om hvordan ministeren vil sikre at alle sager behandles

i folketingets indfødsretsudvalg gerne give to helt ens sager helt forskellige

konklusioner altså to helt ens sager må gerne få

ja du har fået statsborgerskab nej du har ikke fået statsborgerskab men det gør sig jo ikke gældende for ministeriet og ministeren

forpligtet til at behandle alle sager ens og i den her konkrete sag har ministeren jo altså henvendt sig til folketingets indfødsretsudvalg

konstateret at ministeren mener at vedkommende skulle

holdninger på trods af at denne person person

altså hverken er sigtet eller dømt for noget som helst jeg vil bare spørge om hvordan ministeren vil sikre sig

fremover behandles på samme måde altså at ministeren fremover vil henvende sig til folketingets

stille fordi man kun har én kort bemærkning for det første

ministeren at

afslag på statsborgerskab hvis man er kommet med antidemokratiske ytringer uagtet at man har

diagnose vi behandler jo i folketingets indfødsretsudvalg mange personsager om mennesker med alvorlige psykiatriske diagnoser et tænkt eksempel kunne være en ansøger som er både

skizofren og psykotisk og som er kommet med antidemokratiske udtalelser på facebook for eksempel mener ministeren at det er rimeligt i en retsstat

fordi vedkommende offentligt har ytret sig

det andet spørgsmål er hvordan skal

bevises hvis man skifter holdning den konkrete sag der har været til diskussion her drejer sig jo om en ung mand

tossede holdninger om et kalifat den unge mand har tidligere været

engageret medlem af dansk folkeparti

været ungdomsformand i roskilde dengang havde

kontaktlinser og han spiste flæskesteg og

mente at at det muslimske tørklæde skulle forbydes hvordan skal vi bevise

som gælder for grønland så støtter vi naturligvis op om det lovforslaget har to hovedelementer for det første

for grønland og for det andet tillades ægteskab mellem to personer af samme køn

til begge forældre der skal være det bærende element i afgørelsen

er der tvistigheder om forældremyndigheden skal barnet

i sagen og lyttes til forældre får som udgangspunkt fælles forældremyndighed over barnet og de har et fælles ansvar for at barnet har samvær med den forælder

forældrenes ret til at revse deres barn ophæves det var for øvrigt socialdemokraterne der fik

jo rigtig godt at det nu også sker i grønland

betyder det at et par af samme køn i grønland nu får mulighed for at indgå ægteskab i stedet for registreret partnerskab

af forskelligt køn vi hilser alle tiltagene der sigter mod at sikre børns tarv hjertelig velkommen og vi er stærke fortalere for at par af samme kan indgå ægteskab så vi er begejstret for at det nu indføres på grønland

om barnets bopæl eller samvær og det handler om en bestemmelse om at den forælder som barnet har bopæl hos kan anmode statsforvaltningen om at indkalde den anden forælder til et møde om

samværet det ville jo være en god styrkelse af børnenes rettigheder hvis man fik

har fulgt de her ønsker så

ville jeg da blive vældig glad for et tilsagn om at det er noget man vil se positivt på og det er jo ikke mindre vigtigt når vi tænker på at der lige er kommet

børns opvækst i grønland især i de mindre bygder hvor der fortsat er store

med børn med psykiske og sociale problemer og for at gøre situationen værre oplever det grønlandske folk at de offentlige myndigheder enten nøler eller slet ikke handler ved underretninger om børn i mistrivsel på den baggrund har vi i dansk folkeparti også taget initiativ til en forespørgselsdebat med den ansvarlige minister for at holde

at børns rettigheder respekteres og understøttes overalt i kongeriget nærværende lovforslag er bestemt et skridt i den rigtige retning i bestræbelserne på at sikre rammerne for en tryg opvækst for de grønlandske børn med ikraftsættelsen af forældreansvarsloven skifter fokus så afgørelser i sager om børn skal træffes ud fra barnets perspektiv altså ud fra hvad der vurderes bedst for barnet ydermere er afskaffelsen af forældrenes ret til at revse deres børn også et stort skridt i den rigtige retning for de grønlandske børn men som nævnt gør gode intentioner og de rigtige rammer det ikke alene hvorfor vi i dansk folkeparti også vil følge op på at der sker reelle forbedringer for de grønlandske børn og fortsat

regeringen til ilden for at sikre at de grønlandske myndigheder lever op til det ansvar der er dem pålagt både i forhold til børnekonventionen og også de love og konventioner som sættes i kraft med den forhåbentlige vedtagelse af nærværende lovforslag jeg skal derfor meddele at vi i dansk folkeparti kan støtte

lovforslaget og fortsat vil holde et vågent øje

rigsfællesskabet danmark kan være stolt over men det kan man desværre ikke sige

repræsentant og det har naturligvis også betydning for vores børn og vores familier og og samfundet generelt vil dansk folkeparti være med til at støtte op omkring at forholdene på retsområdet i grønland

lige for at genopfriske det altså det er jo spørgsmålet om at retten i grønland og rigsombudsmanden så vidt muligt skal tilbyde forældre og børn en børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling hvis der er uenighed om forældremyndighed barnets bopæl eller samvær det er rigtigt at der er nogle geografiske udfordringer men de mener jo fra lovudvalgets side at man burde kunne lave en eller anden formulering så det blev tilgodeset plus de andre eksempler

lovudvalgets indstillinger er det noget dansk folkeparti vil se positivt

mellem to personer af samme køn som nu altså også sættes i kraft i grønland det betyder bla

forældremyndighedssager fremover skal være barnets ret til begge forældre og ikke forældrenes ret til barnet og det betyder selvfølgelig også

lige fod med alle andre i venstre har vi den opfattelse at når grønland selv henvender sig med et ønske om dansk lovgivningsmæssig hjælp til at understøtte ændringer

bakker vi selvfølgelig fuldt op om det og det gør vi naturligvis også i denne sammenhæng så jeg vil

indholdet men blot konstatere at venstre

inatsisartut og naalakkersuisut som enstemmigt indstiller forslaget til godkendelse det skulle egentlig være trådt i kraft

to tusind og femten men folketingsvalget i juni kom i vejen og det er vigtigt at

lige får afklaret det for jeg synes ikke det er helt klart hvornår loven som sådan træder i kraft bortset fra enkelte bestemmelser der er angivet en ikrafttrædelsesdato for de grønlandske myndigheder både på nationalt og kommunalt plan har en stor opgave med at sikre børnenes vilkår alt for mange børn lever under uacceptable forhold og vold og udsættes for overgreb det understreges blandt andet i børneombudsmandens seneste beskrivelser fra hendes besøg i nordgrønland som jo viser at børnekonventionen i flere tilfælde er overtrådt og derfor er det jo så pokkers vigtigt at vi med det her lovforslag kan tage nogle

til at sikre bedre rettigheder for de grønlandske børn det er jo vigtigt at handle systematisk og langsigtet og at vi i rigsfællesskabet tilbyder at hjælpe grønlænderne med at ændre de uacceptable

i første omgang er jo i hvert fald at sikre at grønlandske børn har de samme rettigheder som

korte bemærkninger som jeg gerne lige vil

lytte til de forslag der er kommet fra det grønlandske lovudvalg som jo også er tiltrådt af inatsisartut det er for eksempel forslaget om at ændre i anordningen § to og tredive stykke en hvor lovudvalget gerne vil have tilføjet at retten i grønland og rigsombudsmanden så vidt muligt skal tilbyde forældre og børn en børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling hvis der er uenighed om forældremyndighed barnets bopæl eller samvær det er noget der er udeladt i lovforslaget med henvisning til at vilkårene i grønland ikke gør det muligt men måske kunne man godt lave en eller anden formulering der

det ønske fra lovudvalgets side

også nogle bestemmelser i forældreansvarslovens

indarbejdet det handler om barnets ret til hvis det er fyldt ti år at anmode statsforvaltningen om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndighed barnets bopæl eller samvær og så er der en bestemmelse om at den forælder som barnet har bopæl hos kan anmode statsforvaltningen om at indkalde den anden forælder til et møde om samværet det foreslår man også indarbejdet på en måde så disse rettigheder så vidt muligt skal imødekommes selvfølgelig under respekt for de særlige grønlandske forhold så er der en indstilling om nogle bestemmelser i forældreansvarslovens § tre og § sytten om hvad man skal gøre hvis der er uenighed mellem forældrene om barnets bopæl også her har det grønlandske lovudvalg stillet

som man også bør tage højde for så vi håber at regeringen i det videre arbejde vil tilgodese de ønsker der her er kommet så er der jo den principielle diskussion til sidst som ligger lidt uden for rammerne af

men som vel er værd at hæfte sig ved det grønlandske lovudvalg har foreslået at man i stedet for kongelige anordninger der har den ulempe

men selvfølgelig på de områder hvor det er folketinget der har retten til at udstede love der kun gælder for grønland hvilket også vil gøre det nemmere at tage højde for særlige grønlandske forhold så enhedslisten støtter lovforslaget men vi synes også det er rimeligt at vi forholder os til de grønlandske ønsker jeg netop har refereret til og at vi gør

de to forældre er nødt til at være adoptivforælder til

internt i rigsfællesskabet og at vi netop ikke har fået en opdatering af børneloven med

som vi ikke er kommet i mål med

to hovedbestanddele en forældreansvarslovgivning

lov om retsvirkning

vigtigheden af det her lovforslag jo desværre blevet bekræftet som også tidligere nævnt i den forløbne uge og det er i vores øjne tragiske beretninger vi har fået fra nordgrønland selv om vi her i landet ikke kan sige os

om børns trivsel i nordgrønland at der er behov for at styrke grønlandske børns rettigheder

dem i lov derfor medvirker vi naturligvis også gerne til at sikre det umiddelbart synes det jo tankevækkende at vi

en afskaffelse af revselsesretten atten år senere end i resten af kongeriget også med hensyn til forslagets anden del der vedrører retsvirkningsloven støtter liberal alliance lovforslaget

ikrafttrædelsen af den nødvendige lovgivning for at to mennesker af samme køn kan indgå ægteskab og endelig glæder det os at grønland med lovgivningen nu også kan indgå i det

ud over dem jeg allerede har nævnt

at vi støtter de bemærkninger fra ia

vi er enige i at man med fordel kan se på den hastighed hvormed andre socialpolitiske sager andre

tiltag kan behandles her i tinget med henblik på at speede tingene op

og det er væsentligt for grønlands ligestilling og

bede regeringen om at adressere dette således at vi i den kommende periode kan få arbejdet med de relativt lange behandlingstider vi ser

udvalgsbehandlingen til at få rykket ved de knaster der eventuelt måtte udestå i lovforslaget og med de ord skal jeg meddele at liberal alliance kan støtte lovforslaget og vi ser frem til

fra grønlands selvstyre har vist at nogle sagsbehandlere sidder med hundrede

skal man derudover gå ud og lave en ekstra opgave

det være rigtig svært i praksis det betyder vi får en lovgivning som er rigtig svær at implementere i virkeligheden

det betyder at at der bliver et gab imellem hvad lovgivningen siger og hvordan virkeligheden ser ud

det kommende udvalgsarbejde og så må vi se hvorledes vi kan styrke dem der er et behov for tilpasning til særlige grønlandske vilkår og forhold og det er lovforslaget jo et udtryk for allerede på nuværende tidspunkt men jeg er da

om at vi i udvalgsarbejdet eventuelt kan få indbefattet flere af de særlige hensyn herunder den overbelastning som der

tunge problemstillinger de kræver givetvis

særlige særlige forhold at noget er grønlandsk og noget er dansk

og ikke mindst at revselsesretten også afskaffes i grønland det er også meget positivt at par af samme køn kan indgå ægteskab i kirken det glæder mig at man i forbindelse med denne genfremsættelse af lovforslaget har været lydhør over for

til forældreansvarsordningen men alternativet havde gerne set at der var kommet en fuld opdatering af børneloven

i alternativet håber vi

i lighed med enhedslisten at der rettes stor opmærksomhed mod hvordan retternes og rigsombudsmandens mulighed for at tilbyde kvalificeret børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling hurtigst muligt kan gøres obligatorisk på tilsvarende vis håber vi at reglerne om barnets adgang til at anmode statsforvaltningen om at indkalde forældrene til møde om forældremyndigheden barnets bopæl eller samvær kan træde i kraft så snart de fornødne kompetencer er til stede især i lyset af børneombudsmandens rapport om de grønlandske børns

vi lige har modtaget alt i alt er vi i alternativet imidlertid glade for det foreliggende lovforslag som vi naturligvis stemmer

er kommet i offentlighedens søgelys at forholdene for mange grønlandske børn simpelt hen ikke er acceptable og at der er et behov for en langt stærkere indsats både fra grønlands og fra danmarks side gerne i fællesskab hvis det står til radikale venstre for at rette op

er jo rigtigt som flere partier har været inde på

nogle forskelle på lovene som de nu ser ud i danmark og kommer til at se ud i grønland det står en lille smule uklart for mig hvordan de forskelle er opstået men jeg har

konfliktmæglingsredskaber som jeg

andre ordførere også gerne så indført i grønland som et tilbud

at indføre sådanne garantier simpelt hen fordi man ikke har det fornødne personale til rådighed

vil da gerne tilkendegive at principielt set synes vi at der skal gælde de samme tilbud i alle dele af kongeriget og så må vi arbejde på sammen at skabe forudsætningerne for

af socialområdet i grønland men det lyder da

ud af tres hvilket er en krænkelse

har naturligvis også betydning for vores retsforståelse

retsvæsenskommission som blev vedtaget enstemmigt

grønland og danmark allerede i to tusind og fem

til stede alle steder i det grønlandske samfund

årsagen til den forsinkelse kan man sige

en socialrådgiver eller en social myndighed at gå til

fra børnetalsmanden i grønland understreger betydningen af initiativer der som minimum sikrer at børnekonventionen overholdes

skulle det grønlandske selvstyre eller de grønlandske medlemmer af folketinget ønske yderligere ændringer der styrker børns rettigheder og retsstilling så vil vi se positivt på det

at der kan være ægteskab mellem to personer af samme køn at revselsesretten bliver afskaffet og at vi får forbedret børns vilkår i forbindelse med

selvfølgelig har jeg lyttet med stor interesse også til de kommentarer der har været fra de grønlandske

meget positivt lovforslag som vi selvfølgelig støtter

kan se på det her både kriminalretsligt men men i høj grad også

oplever grov vold fra et familiemedlem så der er jo helt sikkert behov for at man også gør noget socialt i forhold til

grønlands side jeg synes desværre ikke rigtig at vi havde dialogen i går

meget gerne gøre det jeg vil ikke kaste mig ud i en længere redegørelse for hvad jeg ellers mener der skal gøres sådan socialt for at

kompetent til men jeg vil blot sige at hvis vi kan bistå med noget

stor opgave i forhold til at sikre at vores lovgivning på det familieretlige område og ikke mindst implementeringen af lovgivningen sker fyldest hvilket er en stor udfordring i det grønlandske samfund i dag jeg har set frem til at vi skal behandle den her familieretspakke for den indeholder nemlig en nødvendig opdatering af en række områder herunder forældreansvar børnebeskyttelse registreret partnerskab mellem par af samme køn og kriminalloven pakken har været behandlet i inatsisartut det grønlandske parlament hvorefter der er kommet tilføjelser med i forhold til kriminalloven den endelige behandling af lovpakken i folketinget faldt desværre med udskrivelsen af folketingsvalget lovene var ellers planlagt til at træde i kraft den første oktober derfor glæder vi os i

inuit ataqatigiit til at sagen nu

så det kan komme borgerne i grønland til gavn det er vores klare forventning at folketingets folketingets partier og den danske regering vil være lydhør over for de grønlandske ønsker

inuit ataqatigiit synes vi det er yderst positivt at børn får en udvidet mulighed for at blive hørt og at revselsesretten langt om længe

bliver afskaffet i grønland det er rigtig glædeligt inuit ataqatigiit har over for naalakkersuisut den grønlandske regering påpeget behovet for at man også anskuer revselsesrettten

fra et socialt perspektiv indførelsen af forældreansvarsloven er et godt og nødvendigt nødvendigt initiativ

barnets ret til begge forældre styrkes medmindre dette er i direkte modstrid med barnets interesser det er en klar forbedring som inuit ataqatigiit kun kan bakke varmt op om vi finder det positivt og helt på sin plads at par af samme køn får mulighed for at indgå ægteskab også i kirken det er en vigtig sag for inuit ataqatigiit og jeg ser frem til at vi kan sikre den mulighed endeligt vi synes også det er rigtig positivt

træder i kraft men inden

en række forhold som man er nødt til at forholde sig til der er et hul i lovgivningen forældre som er separeret ved fødslen af

får ikke automatisk fælles forældremyndighed udgangspunktet må ellers være at alle forældre uanset køn skal måles på deres evne til at drage omsorg for barnet

imødekomme barnets behov frem for at man ser på hvilket køn forældrene har inuit ataqatigiit glæder sig over at et enigt lovudvalg i inatsisartut bakker op om vores ønske om at få opdateret børneloven og få barnets reform indført i grønland børneloven er fra nitten to og tres og som jeg sagde mere end tre og halvtreds år gammel så man må sige at det er på tide at få den lovgivning på plads vi har påpeget at den er dybt forældet

den ikke giver mulighed for at anerkende begge forældre hos par af samme køn det såkaldte medmoderskab det medfører en diskrimination i rigsfællesskabet

børneloven også betyder at potentielle forældre i dag skal stå skoleret hos politiet for at vedkende sig faderskabet frem for den mere tidssvarende model man har i danmark hvor der underskrives en ansvars og omsorgserklæring i kommunen

ia bemærker at børneloven er opdateret gentagne gange i danmark så den altid afspejler det aktuelle samfund og vi mener det giver anledning til bekymring og opmærksomhed

forsinkes og stiller grønlandske borgere ringere på grund af et manglende fokus på at få opdateret love der vedrører grønland

som skal være til stede når barnet skal inddrages så barnet får de optimale rammer i retten og ikke kommer i klemme i forældrenes konflikt det er i dag en udfordring med det massive arbejdspres som de grønlandske kommuners socialforvaltninger oplever regeringen er nødt til at forholde sig til implementeringen af denne lovgivning og til et socialt system som er stærkt udfordret i det grønlandske samfund det fremgår ikke tydeligt af dette lovforslag hvordan man har tænkt sig at sikre dette i praksis

vi ser desværre at det grønlandske samfund lovmæssigt stilles ringere end det danske og som jeg var inde på tidligere går man fra at det hedder skal til kan

højde for at ændre kriminalloven

med bortførelse uden for rigsfællesskabet

sagstal som jeg var inde på tidligere altså de hundrede til tredive nul sager per sagsbehandler

jo ikke nødvendigvis billedet hos alle men alle men har du en stor arbejdsbyrde siger det sig selv at det er svært at lave den tidlige indsats

et loft over hvor mange sager man kan sidde med det er en af de meget konkrete ting en opdatering

det er helt sikkert noget af det vi anbefaler

være for grønlandske børn nu har vi fået den her rapport fra børnetalsmanden

nævnte også selv undervejs at vi jo selvfølgelig ikke kommer i mål med

være sådan at man på grønland ved at vi fra dansk side

vi vil ikke diktere hvordan tingene skal

har vi ikke nogen intention om men

at rigsfællesskabet gerne skulle være sådan at vi hjælper hinanden og er der noget

sagstal man vil lave en undersøgelse

jeg synes det er vigtigt at understrege som jeg har sagt tidligere

og det er måske mest en opfordring til til mine grønlandske kollegaer i inatsisartut

at vi bliver nødt til at finde nogle løsninger det her handler ikke om partipolitik det handler om at vi har en fælles interesse i at børn og unge i grønland og rigsfællesskabet selvfølgelig skal trives

skal være lige så effektivt beskyttede som børn der kun har tilknytning til en enkelt stat

i foråret dette forslag der vil medføre betydelige forbedringer på en lang række områder i grønland

ikke mindst for vores børn for at øge ligestillingen mellem kønnene har gode kræfter gennem en årrække arbejdet ihærdigt

der er et vigtigt skridt i moderniseringen af den familieretlige lovgivning

at give børnene en tryg opvækst de værdier vores samfund afspejler er det vigtigt at børnene er bevidste om når et barn er bevidst om at moren og

ligestillede har vi allerede taget et stort skridt i den rigtige retning også i forhold til forældreansvarsloven

i en tidlig alder bliver inddraget i ligestillingen mellem kønnene dette forslag vil også betyde øgede rettigheder for børn fordi man i fremtiden i vil vægte børnenes ønske i

lovpakken indeholder også en

tiltrædelse af haagerbørnebeskyttelseskonventionen der betyder at afgørelser om forældremyndighed vil kunne gøres gældende også uden for rigsfællesskabets grænser hvilket vi fra siumut selvfølgelig støtter et andet stort skridt er at man ved vedtagelse af dette lovforslag vil give par af samme køn mulighed for kirkelig vielse det er utrolig vigtigt at alle uanset hudfarve tro seksuelle præferencer og andet ikke udsættes for

er beskyttet med samme rettigheder

det har været lovudvalgets principielle opfattelse at enhver retsregel med virkning for grønland skal være tilgængelig for borgere og myndigheder med videre i en grønlandsk version lovudvalget forudsætter derfor at offentliggørelsen af den grønlandske version af ordningen også vil omfatte en grønlandsk oversættelse af konventionen lovudvalget

til for en god ordens skyld at anmode rigsmyndighederne om at være opmærksomme herpå hvilket siumut hermed også viderebringer

for arbejdet videre frem men når det er sagt synes jeg også at retssikkerheden i grønland er et område som er meget meget forsømt

rent dansk område i den sammenhæng

kan stilles på lige fod med retssikkerheden i danmark det tror jeg ville have stor betydning hvis jeg var barn og voksede op og

nogen at rette henvendelse til fjorten ud af vores bygder er i dag uden kommunefogeder det vil sige ingen rettens mand man kan henvende sig til

et retssikkert samfund i den sammenhæng tror jeg helt sikkert at hele folketinget kan gøre

om at sætte et loft over sagsbunkerne og ordføreren er inde på spørgsmålet om bygdefogederne

spørgsmål er er der andre konkrete forslag til hvordan vi kan komme nærmere det mål som alle jo er enige om

det retspolitiske område skal være det samme

med en meget vigtig anbefaling som

som blev præsenteret allerede for ti år siden

implementeringen af den er langtfra færdig

er et spørgsmål om om der er vilje til at være med til at fremme

sætte midler af til implementeringsfasen i den sammenhæng tror jeg at folketingets finanslov er altafgørende for at rette op på

politisk prioritering og i den sammenhæng

står vi klar og vil være med til at fremme det område

alle steder uanset hvor du bor i rigsfællesskabet at være i rigsfællesskab betyder at vi gør ting i fællesskab for at sikre at riget bliver stærkere og i den sammenhæng tror jeg også at der er

derhjemme gør vi alt hvad vi kan for at have kontakt til hinanden via internettet vi har telekonferencer

område som som bliver prioriteret meget højt og det bliver også brugt

så meget som man overhovedet kan men det

meget meget stor betydning for vores opfattelse

meget andet og derfor kan man ikke sammenligne

psykologiske opfattelse af

hvad angår retssikkerhed at vi har

henvendelse til men vi gør hvad vi kan på it området for at få det bedste ud af

men jeg synes også det er vigtigt at påpege at naalakkersuisut på området jo selv tidligere har været ude at sige

uddannede socialrådgivere i grønland som ikke arbejder som sagsbehandlere

til at de har lyst til at være socialrådgivere

så jeg kunne godt tænke mig at høre hvilke løsningsforslag

spørgsmål om folks opfattelse af hvor meget man kan yde i sit arbejde meget mere end man egentlig er klar over at man skal kunne yde jeg synes også

et spørgsmål om information og det er også

jeg tror også det her er et spørgsmål om at lade folk

om deres egen retssikkerhed og om deres rettigheder

psykiatere psykologer og deslige som vi alle

står og mangler det her er ikke et spørgsmål om at ansætte nogle stykker heller men det er en af vejene jeg synes også at inatsisartut og naalakkersuisut samlet

prioriterer en særlig indsats for at fremme vores børns vilkår

er lige så vigtigt at tage med således at vi fremover sikrer en meget god fremadrettet og strategisk vigtig indsats så vi alle sammen løfter i flok i den sammenhæng

løsningsmodellerne skal findes

bliver lovgivningen om forældreansvar og om ægteskab mellem to personer af samme køn sat i kraft

slå sine børn er indiskutabelt forkert når man taler med danske børn og danske familier det har det

dykkede ned i her for et par dage siden

man bliver vred ked af det og frustreret

om hvilke vilkår alt for mange børn vokser op under så for mig er det meget meget vigtigt at børn i grønland får samme beskyttelse

her taler vi specifikt om forældreansvaret og og derfor er vi kommet et vigtigt skridt videre der blev rejst et par konkrete spørgsmål undervejs

blandt andet spurgte herre finn sørensen til ikrafttrædelsen af initiativet her og der er det sådan at delen omkring forældreansvarsloven vil træde i kraft den første juli to tusind og seksten

den anden del omkring ægteskabsindgåelse mellem to personer af samme køn vil træde i kraft den første april

det er korrekt som flere af ordførerne også sagde at grunden til udskydelsen

været at der har været afholdt folketingsvalg ind imellem

faktisk er en genfremsættelse vi står med i dag

teknologien i i arbejdet også omkring forældreansvarslove børnesager og så videre og det betragter jeg som et rigtig godt indspil i debatten i forhold til

hvordan vi vi i danmark og i grønland hjælper hinanden med

vil jeg gerne her klart tilkendegive at vores samarbejde danmark og grønland imellem er ualmindelig vigtigt og

det ser jeg frem til fortsætter det sidste spørgsmål der jo blev stillet

tilkendegive at i min optik er det her

grønland at de næste skridt i ajourføringen kommer til at

børneloven altså blandt andet det der var

medmoderskab med de bemærkninger

jeg sige at jeg naturligvis står til rådighed for besvarelse af de spørgsmål som udvalget måtte ønske at få nærmere belyst under den udvalgsbehandling som

glæder mig over at ministeren ligesom også har rakt en hånd ud til grønland i den situation og sagt at hvis grønland ønsker en drøftelse af hvordan vi kan støtte op om at løse den opgave så er ministeren parat til det det synes jeg er et rigtig godt signal men det må jo også være et signal til os andre om at vi speeder op

punkter som vi har indflydelse på her

ikke at man svarer særlig dybtgående på de ønsker som kommer fra lovudvalget i grønland og som inatsisartut har tilsluttet sig og som

hvad næste skridt er i forhold til børneloven spørgsmålet om hele

jo naturligvis ovre i justitsministeriets

lægger jeg op til at udvalget gerne må spørge mere indgående ind til det under udvalgsbehandlingen således at jeg også kan få bidrag fra

at bortføre et barn fra

kriminaliseres og ligestilles med at bortføre barnet til udlandet og der forstår jeg simpelt hen ikke det svar jeg synes ikke at man svarer på det jeg ved ikke om ministeren kan begrunde nærmere hvorfor man ikke

allerede strafbart for en forælder som

undervejs så det håber jeg at vi også kan få tydeliggjort fremadrettet

i udvalgsarbejdet så synes jeg der udestår to opgaver

ene er i forhold til det her med børnesagkyndig viden

vi jo har drøftet rigtig meget under debatten i dag

til konfliktmægling hvor der er et ønske om at man går fra kan til skal i lovgivningen

den børnesagkyndige rådgivning

de fornødne kompetencer til simpelt hen at gøre tilbuddet obligatorisk og derfor

jeg mener stadig væk det er et vigtigt første skridt jeg forstår ønskerne men jeg mener at det er

blev betragtet som ømfindtlige når det er sagt

ministeren refererer lidt til rapporten

nærlæst det sidste par dage jeg vil gerne høre hvad ministeren mener der skal gøres fra dansk side for at være med

vi skal samarbejde også fremadrettet jeg var glad for at ordføreren også selv

blandt andet på socialområdet for mig at se er det meget meget vigtigt at vi fortsætter det her samarbejde at vi insisterer på samarbejdet og med den her lovpakke

mener jeg at der er taget nogle nogle vigtige skridt som også kan bruges i grønland til netop

i sidste uge afsluttede en en forhandling hvor vi vi afsatte midler til de grønlandske huse

jeg tror i høj grad på at de grønlandske huse har

og den handler lige præcis om at

vedtaget